ministeren

også umiddelbart mene at det bør være hvis man i en region undtagelsesvis har valgt at organisere sig så der både kan indlægges mænd og kvinder på sengestuerne har man jo en særlig udfordring i forhold til at sikre at der tages de nødvendige hensyn til den enkelte patient det gælder jo ikke mindst hvis der er tale om mere svage patienter som måske kan have vanskeligt ved at sige fra for mig er det fuldstændig afgørende i

her tilfælde som i alle andre tilfælde at den enkelte patients personlige integritet og blufærdighedsgrænse bliver respekteret

det er positivt at vi over de kommende år vil se en gradvis og betydelig omlægning fra flersengsstuer til enestuer på de danske sygehuse det er jo et af de rigtig vigtige resultater ved den meget store historiske omlægning og den store investering i nye moderne sygehuse vi

de konservative tilbage i årene omkring to tusind og syv hvor der faktisk blev lavet en undersøgelse

den undersøgelse egentlig syntes at det var helt i orden med kønsopdelte stuer der var ti

som synes at det var en svær situation at blive stillet i det grundlæggende for mig her er at man skal spørge patienten

patientens blufærdighed og integritet

det er naturligvis heller ikke noget drømmescenarie hvis der er en konkret borger der har oplevet ikke at blive spurgt og ikke

finde ud af ude på sygehusene

er behov for den slags detailstyring fra en sundhedsminister så står vi nok med nogle endnu større problemer så jeg vil sige til herre finn thranum at det har jeg faktisk store forventninger

jeg mindes også at have fået fortalt at da diskussionen rullede sidst

synes at det er et drømmescenarie med meget store stuer

er ikke at folk så skynder sig ud af hospitalet det er i hvert fald ikke sådan

fået det refereret men da debatten var der sidst

egentlig kunne være hyggeligt at falde i snak med forskellige folk

at have styr på tøj og hvad ved jeg men som sagt jeg

at det afgørende må være at den enkelte patient oplever

os uanede muligheder og derfor må vi prioritere hårdt også på sundhedsområdet tænke os

mest mulig sundhed for de penge vi kan bruge på sundhed det er ikke

at vi kan lave markante forbedringer på sundhedsområdet jeg er personligt særlig stolt af opprioriteringen

af psykiatrien vi har mål for at reducere anvendelsen af tvang det er en af mine hjertesager og generelt

bedre og mere moderne indsats i psykiatrien

der koster millioner

så de kan komme patienterne til gavn så er øvelsen

bedre behandling af børn der bliver ramt af kræft

at den offentlige rejsesygesikring med det gule

set at der er en god forståelse for at vi som led i

er et særligt dansk gode som man ikke finder lignende i andre europæiske lande og lad mig sige det

er i forvejen andre offentlige sikringsordninger der dækker de mest nødvendige udgifter til sygehjælp i eu helt eller delvis i

nødvendig medicinsk behandling på samme måde som borgerne i det land vi ønsker at holde ferie i det mener jeg er forsvarligt og jeg mener det er en fornuftig prioritering vi har lavet med

have de her to forskellige sygesikringskort havde det ikke være nemmere at sige at nu har

alle andre lande

gælder for nogle andre ting i de andre lande det ville være mere simpelt

sparet op i flere år for endelig at komme ud

gør med det gule sygesikringskort

mellem nul og en hundrede og fem og halvfjerds kroner for et lægebesøg og

dermed også for danskerne og hvis man nu ønsker

helt kendt og gængs for de danskere der rejser

set det er en en rigtig fin måde

meget tryg ved man kan sige at været en helt unik enkeltstående ordning vi har haft

set også meget fortrøstningsfuld i forhold til at det

er noget af det der betyder allermest når vi kigger på hvorfor folk dør tidligt

naturligvis også gælder på de danske sygehuse det

ikke ufrivilligt bliver udsat for passiv rygning når man er på sygehuset

jeg forventer bliver overholdt for patienternes skyld og personalets skyld

acceptabel sanktion hvis en medarbejder ikke overholder rygepolitikken på arbejdspladsen

spørgeren spørger ind til det fremgår af bemærkningen til rygeloven at det for eksempel kan være

de almindelige ansættelsesretlige regler der gælder på arbejdspladsen en medarbejder der ikke overholder rygepolitikken kan for eksempel få en påtale en advarsel eller blive afskediget afhængigt af hvor alvorlig overtrædelsen er det er nogle sanktioner der ikke adskiller sig

gælder på arbejdsmarkedet i danmark

altid være en konkret vurdering om en arbejdsgiver er gået for vidt i sin brug af ledelsesretten men det er i sidste ende en domstol eller det fagretlige system der afgør det det er ikke en

går ud og skal opspore de her syndere

og som måske i deres egen pause går ud og har brug for den cigaret som de har svært ved at slippe selv om vi ved at mange gerne vil holde op

og taget tre gange bliver man fyret

nu ses det så også at man begynder at ringe uopfordret til folk

fru liselott blixt tegner et at man ikke får nogen hjælp som jeg har forstået det

jeg er en vigtig del af pointen her at man skal give den hjælpende hånd til rygerne

er der var i loven fra to tusind og syv og

ikke har noget med de seneste stramninger at gøre

som spørgeren gerne vil tegne af at vi skulle være på vej hen imod et mere eller mindre fascistoidt samfund

skal det ikke være sådan skal det ikke opleves og der er i ikke noget i de nye ændringer af reglerne der

have en hjælpende hånd hvis man så ønsker at blive ved

der bliver tilsat afhængighedsskabende stoffer i tobakken

tobakken putte i cigaretterne for jeg kan da være meget enig med spørgeren i at det gør det ekstra svært at kvitte smøgerne når det ikke kun er et spørgsmål om viljestyrke men faktisk også er et spørgsmål om at der er tilsat stoffer i cigaretterne

der vi er på vej hen når man bliver ringet op derhjemme hvad fem hundrede personer er blevet seksten har sagt ja til en

vil det sige at skal genere

rygeloven i aftalen med enhedslisten var der to afgørende pointer

og unge mod rygningens skadelige konsekvenser det er det der koster allerflest leveår i det her land

er årsag til alvorlig sygdom

og tidlig død man skal ikke lære at ryge i skolegården

er positivt hvis jeg har forstået det rigtigt at man faktisk i det nordsjællandske tilfælde har en arbejdsgiver der giver rygestoptilbud

en forudsætning for at træffe en oplyst beslutning

indgribende projekt og

da midlerne i infrastrukturfonden fordeles politisk i den grønne trafikforligskreds som venstre også er en

er en egholmlinje også kaldet en

vi nu venter på på en opdatering af landstrafikmodellen så lad os da få den men når den foreligger så spørger jeg allerede nu hvad er egentlig ministerens holdning

har ministeren en holdning allerede i dag når jeg spørger

det fordi jeg kan se at ministerens sf formand

skriver i anledning af ministerudnævnelsen at

egholmvejen er er stendød siger han med en

som transportminister er det nu helt udelukket at det ender med en forbindelse via egholm han gør det lidt tydeligere i

tretten hvor han skriver med den nye ministerrokade hvor sf har fået pia olsen dyhr indsat i transportministeriet må egholmforbindelsen anses for at være stendød

ministerens egen holdning til en forbindelse over egholm har sf formanden ret i

fundet sted i mange år jeg tror at der har været ni forskellige løsninger af en forbindelse

det har været en lang proces jeg synes derfor også at der er grund til at kigge på hvad vi kan gøre allerede nu og her

skal mødes i januar måned man må kigge

økonomisk har at gøre med men der er ikke syv milliard kroner i tilbageløb til den grønne trafikforligskreds

til transportprojekter så

korte bane for at forbedre den trafikale situation i forbindelse med limfjorden på e45

prioritere blandt andet nogle midler så vi

og ens ejendom i fremtiden

til andre infrastrukturprojekter såsom den tredje limfjordsforbindelse som vi lige

være til rådighed i infrastrukturfonden

komme på arbejde og trafikken er også vokset markant

nemlig etableringen af den nye bane mellem københavn og ringsted

lade sin bil stå og tage toget på arbejde derudover

indvi første etape af kalundborgmotorvejen

selvfølgelig vil forbedre forholdene for

pendlernes fremkommelighed og også forkorte rejsetiden generelt

den baggrund jeg godt vil spørge om ikke ministeren mener

gennem de bebyggede områder og mener ministeren

befærdede strækning kan styrkes uden en motorvej helt til kalundborg

et andet folketingsmedlem ønsker at bruge syv milliard

som er sjællands dybtvandshavn

meget af godstrafikken og varetrafikken

minutter dreje sig om derfor må jeg sige at det handler om prioritering

at sjælland er et meget meget stort pendlerområde og der er rigtig mange pendlere der kommer fra kalundborgområdet

at vores velfærdssamfund kan levere den hjælp som borgerne har brug for og at de oplever at de har reel indflydelse på deres hverdag der er allerede i dag velfærdsopgaver som bliver varetaget både af private og offentligt ansatte og det vigtige for mig er at borgerne oplever

får en ydelse af høj kvalitet helt aktuelt er

til et varigt løft i ældreplejen og ja det vil selvfølgelig betyde flere velfærdsmedarbejdere og det afgørende for mig er stadig væk at borgerne oplever konkrete

det havde af betydning for velfærden i danmark

set meget enig med finansministeren i for det handler jo om

en service der bliver leveret mere end hvor mange

det er også set i lyset af at socialministeren gik til valg på at der skulle være en vækst i det offentlige forbrug

har så været minusvækst da regeringens

lød det fra sfs daværende formand at der skulle være en vækst i det offentlige forbrug på ikke bare nul

jeg ved ikke om man har en fuldstændig opgørelse af hvad den lander på med finanslovsaftalen

det er et udtryk for det som ministeren også har har sagt

en til en sammenhæng mellem antallet af offentligt ansatte og den velfærd som

afsat en milliard kroner til et varigt løft af ældreområdet alt andet lige betyder det også at der skal nogle mennesker til at løfte den opgave og det hilser jeg meget velkommen

det er jo heller ingen hemmelighed at jeg repræsenterer et parti

skal være en vækst også i det offentlige forbrug og det sker også

det hilser jeg velkommen at vi får en milliard

til et varigt løft af ældreområdet jeg tror også det er alment kendt at

også har været berørt af en økonomisk krise den

stadig væk eftervirkningerne af den ikke kun inden for det offentlige

også inden for det private jeg skal spare os for

men det er dog alment kendt at der har været en økonomisk krise vi er langsomt med den her regerings ihærdighed på vej ud af den

om at fremrykke de lettelser vi har aftalt i vækstpakken afviste

vide hvordan ministeren har det med

fordi vi i venstre er optaget af at borgerne får den bedst mulige velfærd vi er ikke optaget af om velfærden til ældre mennesker til børnefamilier og andre udsatte bliver leveret af en privat ansat eller en offentligt ansat så længe det er den bedste service

det som jeg hilser velkommen når vi nu har en milliard kroner til ældreområdet som jo er

er lige præcis at vi kan få en opkvalificering vi kan

sikre og det har også noget med vores konkurrencesamfund og konkurrenceevne at gøre

at vi har dygtige veluddannede medarbejdere veu milliarden tilbage fra vores vækstplan dk er jo også noget af det der er med til at sikre at man går fra ufaglært til faglært

medarbejdere der arbejder inden for ældreplejen kan opleve

pleje og omsorg som de

og som de også visiteres til at vi har allerede i dag mulighed for at det private kan byde ind vi har også

en synes jeg rigtig god og stærk offentlig sektor på området

med at det private har været inde på markedet så det vigtigste for mig er at holde fanen højt

socialministeren siger at en milliard kroner ekstra giver ekstra offentligt ansatte det kunne være man udliciterede opgaven

om man skal gå efter en diskussion

af offentligt ansatte som sf mener er det rette pejlemærke eller om det er den service der er leveret og den kvalitet der

løst og leveret af kvalificerede og dygtige medarbejdere som løser opgaven i forhold til de borgere som har behovet jeg har svært ved at se at en milliard kroner ekstra til området ikke skulle betyde at der også vil ske en vækst inden for det offentlige forbrug og jeg må nu også sige

at det ville være underligt

ikke også betød flere ansatte i den offentlige sektor det betyder højere kvalitet og en bedre hjælp varig støtte til de medborgere som

der skal være et varigt løft af ældreplejen med en milliard

lykkedes heldigvis også med billigelse fra venstre som alligevel går på kompromis med en mærkesag om nulvækst

vi har stadig væk et regeringsgrundlag der er stadig væk

gøres mere ved og vi tager selvfølgelig også hele tiden

tidligere har sagt at hun vil udfordre regeringsgrundlaget jamen hvad er det så så ministeren mener

er det for nogle tiltag der er sat i søen som er

at man har droppet øremærket barsel og droppet tilskuddet hvis fædre holdt barsel og alle de

mellemregninger der har været hvor man har sagt et

og gjort noget andet men hvor er det hvis ikke regeringsgrundlaget er udtømt som der jo så

sf har udfordret regeringsgrundlaget og

i modsat retning i forhold til det som var sfs ønske nemlig at det offentlige forbrug skulle være endnu større det har man så mindsket så hvor er det konkret at man kan se at sf har udfordret regeringsgrundlaget og

som ministeren mener fortsat mangler at blive implementeret

skete for hurtigt og for brat og simpelt hen for mange negative konsekvenser for de mennesker som det gik ud over det lykkedes faktisk at få lavet en aftale om det

regeringen står bag og heldigvis også i aftale

vores togfond som en del af hele vores interesse i både at gøre noget ved det grønne

penge fra nordsøolien at få skabt en togfond som nu faktisk gør at vi kan binde danmark sammen det synes jeg også er et godt eksempel

hvert fald forståelsen af den finanslovsaftale for

på statsministeren i går at det der stod var gældende derfor

så bare vide om det forsøg

man selv har indgået eller om det var en fortalelse fra

og tyve mål de stod heller ikke i regeringsgrundlaget det er

det jeg nævnte om togfonden så alt i alt har vi skabt et regeringsgrundlag som både giver en retning men som også giver muligheder for at man

i samfundet hele tiden kan være med til at skubbe danmark fremad og det er vores ambition

kommende år ud over at ministeren har nævnt

skal bære det politiske arbejde det kommende halvandet år indtil vi når et folketingsvalg er det andet end beskæftigelsespolitikken

kan huske dengang jeg på handelshøjskolen blev udsat for begrebet en eksplorativ proces

eksplorativ proces at vi gang på gang er nødt til at spørge ministeren om konkrete politiske initiativer

være minister og partiformand skal man da bruge den politiske indflydelse til noget hvad vil ministeren bruge indflydelsen til

skal have et nyt jeg må stadig væk sige at vi har et rigtig stærkt regeringsgrundlag

at psykiatrien faktisk nu lige så højt rangeret og får lige så stor opmærksomhed

somatiske sygdomme det synes jeg er meget væsentligt

en timeplan på togdriften så danmark hænger bedre sammen

og tyve mål ni vigtige mål som faktisk kan være med til at

en afgørende forskel for nogle af de mennesker der er allermest udsatte her i landet det synes jeg

væsentlige elementer som også godt kunne påkalde sig

og unge som har været i en anbringelse det kan være narkomaner som er i risiko for

i forbindelse med at tage et fix det er nogle af de initiativer blandt andet også hele hjemløseområdet som jeg da heldigvis også har registreret at der er nogle fra venstre

jeg glæder mig til at vi får det omsat til virkelighed og det er noget af det vi

at der stadig væk er nye gode initiativer der kan lanceres men mener ministeren ikke at det kunne være hjælpsomt også i forhold til folketingets arbejde at regeringen

fint nu har vi nået det her for de kommende to år

vil vi gøre det her det ville jo også være en anledning til at ministeren så kunne promovere sit eget partis politik og leve op til

løftet om at udfordre et regeringsgrundlag

virke ude i virkeligheden det er

inviteret alle parter til

videre med det det vigtige for mig er at vi får hævet kvaliteten også inden for hele den offentlige sektor

borgere vi har som har allermest brug for hjælp

der er udsat for vold fastholder den dagsorden

vælgermøder hængt plakater op stemt dørklokker og så videre så midlerne til stemmer på kanten har været anvendt til formålet

huset zornig er registreret som en enkeltmandsvirksomhed men

jeg bare lige oplyse at huset zornig

registreret som en forening

etableret en tænketank det er således min meget klare opfattelse at huset zornig er mere

hvis der med spørgsmålet hentydes til at jeg ved at støtte stemmer på kanten skulle have brugt midler i puljen på erhvervsfremme jeg ved ikke om det er det der bliver henvist til

målet med støtte til stemmer på kanten har været at fremme de socialt

en organisation der ikke har søgt så er man nødt til at tilføre den oprindelige pulje endnu flere penge fordi man skødesløst har givet en million kroner af skatteborgernes penge væk

er bare nødt til at vide om det forholder sig sådan at ministeren har gjort sit hjemmearbejde ordentligt for det er jo altså sådan at der i ministerens egen ansøgningsvejledning

ansøgerkreds af kommuner partiforeninger relevante

jeg læser simpelt hen ikke enkeltmandsvirksomheder som værende en del af det enkeltmandsvirksomheder

overskud til deres ejere de er momsregistrerede og

ansøgerkreds vidste at enkeltmandsvirksomheder kunne

har ministeren jo ved ikke at lave sin ansøgningsvejledning korrekt udelukket en bred gruppe af potentielle ansøgere fra at få andel i pengene

jeg har støttet kampagnen stemmer på kanten jeg har støttet aktiviteter i det der er en landsdækkende kampagne som har over fem hundrede frivillige som har arrangeret en række møder hængt plakater op lavet debatter og så videre

klare vurdering at ansøgningen ligger inden for hvad ministeriet definerer som

helt sikker på at det ministeren siger

bare vide om det ministeren siger skal

den måde at det er foreningen der er udbetalt til altså at ministeriet har sørget for at man har kendskab til vedtægter og alt muligt andet så man har sikkerhed for at de krav der er til puljen nemlig at det er en forening

få at vide når når ministeren siger at det både er en enkeltmandsvirksomhed og en forening og en tænketank at det så er

for ellers er der jo en uoverensstemmelse mellem de vilkår der kan søges på

også i forhold til om andre i en lignende situation så har afstået fra at søge hvis man

ikke har været fuldt ud bekendt med hvorledes ministeriet har valgt

at skabe debat om vores samfund den sociale indsats

og så videre mellem også de borgere som lever på kanten af samfundet

kommunal og regionsvalg igen og derfor ville det være rigtig nyttigt at vi fik skabt den kontakt puljen har medvirket til at inddrage de mest udsatte borgere i den politiske debat op til valget og det er jeg rigtig godt tilfreds med så kan jeg konstatere at den samlede stemmeprocent til kommunaludvalget er steget med godt seks procent vi kan jo ikke vide

socialt mest udsatte borgere som har bevirket det men jeg kan i hvert fald

at stemmeprocenten er øget

stemmer på kanten og de øvrige initiativer for vi skal jo huske

initiativer end stemmer på kanten dem har vi støttet via puljen blandt andet også det

stemmeprocenten blandt socialt udsatte borgere er mig bekendt ikke

jeg kan jo konstatere at at der har været og er en kedelig udvikling mod en generelt lavere valgdeltagelse

den blev vendt i forbindelse med det netop overståede valg

unge som har været anbragt og som ikke får en uddannelse og så videre så der har vi en indsats men jeg må da sige at det må være en af demokratiets flotteste opgaver at sikre at alle borgere i demokratiet alle borgere i demokratiet har ret til også at deltage i den demokratiske proces som et valg er og det er det vi har støttet og det er jeg meget glad for

udgøre en million kr

på grund af lidt for hurtige tilsagn

der vil jeg jo så gerne bede ministeren om at give et tilsagn om at

om det har haft en mereffekt eller om effekten har ligget i den oprindelige million så vi får klarhed over

den ekstra million som ministeren måtte finde af skatteborgernes penge

kunne være medvirkende til den positive

ses på effekten af det her så vil ministeren bare bekræfte at det vil blive undersøgt hvad

været af at fordoble puljen for jeg formoder at man havde et mål da man lavede puljen

forhøjede målsætningen og ambitionsniveauet

og lokalpolitikere til at holde møder til at gå i dialog og det er en indsats som jeg håber

nittende november lige præcis også i det mellemrum der er

fire år frem mod næste kommunal og regionsvalg nemlig at alle borgere i danmark skal tages alvorligt

deres demokratiske rettigheder det har vi i hvert fald skabt en

et angreb på vores demokratiske frihedsrettigheder hvoraf ytringsfrihed jo er et af vores principper religionskritik

set en væsentlig del af vores religions og ytringsfrihed og det må alle borgere i danmark acceptere uanset religiøst tilhørsforhold der er tale om grundlæggende demokratiske principper som ikke står til diskussion og hvis man ønsker at tage til

skal det ske med demokratiske midler sådan er spillereglerne i et demokratisk samfund som det danske jeg er faktisk stærk tilhænger

jeg er imod enhver form og det vil jeg gerne gentage jeg er imod enhver

jeg er også imod religiøse love som stiller sig over de demokratiske jeg er ikke religionsfjendsk slet ikke men jeg kan ikke tolerere

demokratiske principper eller frihedsrettigheder tilsidesættes på grund af religiøs overbevisning mennesker som ikke har respekt for demokratiske principper og som enten føler sig tiltrukket af eller bevidst vælger at isolere sig i parallelle miljøer uden respekt for demokratiets

udgør en integrationsmæssig udfordring som regeringen er meget opmærksom på i regeringen vil vi derfor fortsætte vores arbejde med at forebygge ekstremisme og parallelle retsopfattelser ligesom vi jo også løbende arbejder med at sikre at vi har et åbent og rummeligt fællesskab sådan at ingen isolerer sig

som jeg finder meget alarmerende og som jeg ikke finder inden for andre religioner jeg finder den ikke inden for buddhisme

at han skulle holde sin mund fordi han tilsviner alle muslimer over en kam

for nu at bruge et udtryk jeg ikke selv ville bruge pisser på vores gud og vores sendebud og vores profet

er klart at den slags jo også ude i

steder som vollsmose skaber

situation fordi man har et et samfund der er dikteret

hvad ministeren vil gøre for at komme det her til livs for

som har en ekstremistisk udlægning af deres region og ikke viser respekt for demokratiske principper og demokratiske frihedsrettigheder

vi har en fælles interesse og der har jeg som integrationsminister igangsat forskellige initiativer som jeg håber jeg får mulighed for lige

man kunne tage eksempelvis abu khattab der rejser ned til syrien og skyder til måls efter blandt andet billeder af lars

rasmussen og akkari det er da et kæmpe alvorligt problem og

jeg kan konstatere at de andre religioner ikke producerer den form for uhyggelig

samles under er undertrykkelse det er undertrykkelse af menneskers frihedsrettigheder og det er jo lige præcis undertrykkelse af de demokratiske

hvis spørgsmålet gik på hvordan jeg ser på det som integrationsminister

demokratiske principper som vi bygger vores samfund på blandt andet også

nogen der modsiger kristendommen men jeg kan se

subkulturer sidder nogle fundamentalistiske muslimer muslimer som simpelt hen truer ytringsfriheden og som opbygger en trusselskultur jeg synes er uhyggelig og hvis det er fremtiden for danmark så vil jeg sige

at kunne sikre at familierne ret tidligt kan gå ind og tage hånd om det her og derfor har

større initiativ i gang som handler om at få kommunerne og politiet til at arbejde bedre sammen vi kan se at nogle af de unge som bliver radikaliseret blandt andet også har

psykiske lidelser og det vil sige at

en meget sårbar gruppe vi skal have fat i og det gør vi blandt andet med

til at tage ansvar for deres børn og i det hele taget ved at vi ude i kommunerne har uddannet personale som er opmærksomme på når der viser sig tegn på

fundamentalistiske radikaliserede grupper og jeg

så forstå at vi da har en fælles interesse i at der ikke er nogen unge

faktor og forudsætning for en vellykket integration til beroligelse

i må jeg også lige slå fast er jeg er integrationsminister

gjort fordi vi ønsker at opnåelse af indfødsret er baseret på betingelser som målrettet styrker den enkelte udlændings incitament til at blive godt integreret i danmark og det mener jeg er vejen

være meget ambitiøse og vi skal også være meget realistiske i vores krav til nye borgere som ønsker at opnå dansk indfødsret

den nye lov med med hensyn til statsborgerskab jeg og vi i dansk

at man nu slækker

opnå dansk statsborgerskab går man fra

man går fra et niende klassesniveau og ned til et syvende klassesniveau det er altså hvad der i dag skal til af sprogkundskaber for at få dansk statsborgerskab så er det jeg spørger og vi

mest afgørende faktor i forhold til det at være integreret

et niveau der ligger over

de skal kunne sætte sig ind i i politiske problemstillinger på

et rimelig højt niveau er det så ikke rimeligt at forlange

forkerte vej når vi tænker på hvor afgørende sproget er for at blive ordentligt

mange eksempler på mange mennesker her i danmark

dansk hvilket jeg synes er dybt problematisk men men jeg spørger bare hvorfor er det man slækker

borgere og jo deltage med alt hvad der

at være en aktiv deltager i samfundslivet så ja

er en vigtig forudsætning men det er også vigtigt at man kan være aktiv i forbindelse med uddannelse

i forbindelse med civilsamfundet og det er jo også nogle gange sådan at sproget læres bedst når det bliver brugt og det bliver det gennem uddannelse arbejde og deltagelse i civilsamfundet men vi fastholder

ambitiøse og der er også

for udlændinge også på et meget meget relevant

gør dem i stand til at tage en uddannelse gå ud og få en læreplads arbejde på en virksomhed det vil sige at det er folkeskolens opgave så spørger jeg bare hvorfor skal det samme ikke gælde for mennesker der søger om dansk statsborgerskab hvorfor sætter man det ned til

forudsætningen for de danske unge mennesker der kommer ud

danske samfund hvorfor sætter man så sprogkravene ned det er simpelt hen et spørgsmål om integration i det danske samfund hvorfor sætter man sprogkravene ned

man egentlig dybest set er ligeglad

voksne udlændinge og så foretager vi også en generel måling

af borgernes beherskelse af det danske sprog så jeg kan

ikke anerkende at der er sket en slækkelse tværtimod ønsker vi en reel integration det går blandt andet gennem uddannelse gennem arbejde og gennem deltagelse i civilsamfundet og ja det

læse spørgsmålet

rigtig mange gode resultater jeg synes det er vigtigt at vi udnytter de midler der er til rådighed for at skabe vækst

landdistrikterne altså bare den lille rapport som vi også

der er imidlertid nogle lager som har indsendt flere ansøgninger

budgetramme der er udmeldt har kunnet rumme og det betyder at der er ansøgninger som naturerhvervsstyrelsen ikke kan imødekomme og derfor må de her ansøgninger trækkes tilbage men vi er i en dialog om

ved at naturerhvervsstyrelsen også er i dialog med

så mange ressourcer og der er sat rigtig mange ressourcer ind på at få løst spørgsmålet om at få behandlet alle ansøgninger

foregår via en telefonopringning hvor man måske får oplyst per telefon

og mener ministeren ikke at der kunne være andre og bedre måder

har der været dialog med de enkelte lager om hvilke projekter der skulle trækkes tilbage og det er selvfølgelig alvorligt når en lag må trække en ansøgning tilbage fra et projekt der allerede er igangsat men jeg er orienteret om at hvis en ansøger går i gang inden der er modtaget tilsagnsbrev fra naturerhvervsstyrelsen sker det jo for egen regning og risiko det ved lagerne også

og det bør lagen informere ansøger om når den er indstillet til tilskud og det ligger der også i både

der er således gjort en stor indsats fra myndighedernes side som fra lagernes side for at sikre et korrekt datagrundlag i administrationen der er ikke tvivl om at der har været udfordringer med administrationen

i den her del af tilskudsordningen som ikke har været tilrettelagt rigtigt fra starten derfor har det også

at have et styrket fokus på på lag ansøgningerne jeg mener også at vi i den kommende lag indsats

på et langt mere gennemsigtigt grundlag så vi undgår at løbe ind i

har kunnet supplere projekter under landdistriktspuljen og under områdefornyelsesindsatsen i mit ministerium

ansvaret for de supplerende eu midler der kan bevilges i de såkaldte v sager og fødevareministeren har oplyst at

naturerhvervsstyrelsen vil derfor genoptage tilsagnsgivningen til de her sager efter årsskiftet så der er håb om

budgetteret med v sager kan få dem ind

bare sige at det med v sagerne ikke er mit ansvar det ligger i fødevareministeriet og det er en ordning

sag ind og har været i tæt dialog

alle sager til nytår som jeg har tilkendegivet i

kanelsneglen nu var truet og direkte i fare

baggrunden for at de her ting er at

kan give leverskader og det skal vi naturligvis tage seriøst

er i dialog med erhvervet om at sørge for at der er mindre kumarin i de kanelsnegle vi skal sætte til livs fremover og samtidig

sørge for at kanelsneglen overlever

mellem fødevarestyrelsen og erhvervet

at sætte sig sammen lave en arbejdsgruppe og analysere

at kanelsneglen overlever men at der samtidig

eller ej og nu har vi så denne sag hvor der er nogle der giver eu skylden for at ville lægge den danske kanelsnegl

og vi i venstre er interesseret i

da glad for at ministeren finder det

urimeligt hvis man man skulle forbyde

overimplementering af

nogle kategorier her hvor noget er tilladt og noget ikke er

forordningen sådan at man skulle sørge for ikke at risikere at der var nogle borgere der skader fødevarestyrelsen har lagt sin vurdering op ad nogle af de tal vi har for hvor meget kanel danskerne spiser blandt andet nogle af de tal som vi kender fra dtu og der er man altså kommet frem til at ret mange danskere har risiko for at spise for meget kanel

vel at mærke er af den type som indeholder kumarin derfor vil vi også fremover mere offensivt gå ud og oplyse eksempelvis småbørnsforældre

lande hvor man ikke har valgt en så restriktiv fortolkning

om ministeren mener at der er tale om en overimplementering når man sammenligner med hvordan andre lande fortolker den her aromaforordning

i forhold til vores kostundersøgelser og hvor meget kanel

en kanelsnegl og nogle af de undersøgelser tyder altså på at

på sigt kan medføre leverskader hvis man indtager det dagligt der har man i danmark vurderet at man skulle sørge for at forbrugernes ve og vel i hvert fald ikke blev sat over styr og

vi alle sammen er enige om at kanelsneglen skal overleve

være rart hvis den kanelsnegl blev bagt med en type kanel som ikke gav leverskader

sådan set både kan bevare vores lever

anlægger man lige så restriktiv fortolkning og der kunne vælge enten at fastholde den restriktive fortolkning eller

smoothies eller i te eller hvad det kunne være

leverskader og jeg skal nok oversende en dokumentation som vi nu ved at man kan har myndighederne også en forpligtelse til at reagere på det også selv om

at finde en løsning sådan at erhvervet forhåbentlig kan blive ved med at producere kanelsnegle men så de altså ikke indeholder for meget af stoffet kumarin som kan give leverskader

og her er svenskerne så kommet frem til den anbefaling som de

fødevarestyrelsen rådført sig med forskere på dtu

kombineret med den viden om det danske fødevareforbrug er man kommet frem til de resultater

hvilke undersøgelser svenskerne har kombineret

og hvilken oplysningsindsats de i øvrigt har gjort derovre

der er storproducent af bagværk i sverige

er nogen dokumentation for at der skulle være folk der

fortælle ministeren at jeg ved flere lejligheder

kanel end en gennemsnitsdansker og jeg vil

sige at jeg vil indtage noget mere af det her op mod jul så kan vi jo se om der sker noget

ministeren ikke når den her sag kommer op eller inden den

være mere restriktive end de andre nordiske lande vi skal ikke være mere restriktive end i sverige eller i tyskland

det findes der altså ikke i i øjeblikket i danmark der findes noget

den her form for kanel eller man kan vælge at sige

vi lige har fundet ud af hvad man gør i en række andre europæiske lande derfor vil jeg godt spørge om ministeren ikke kan se det mærkværdige og underlige i at at

kanel i kanelsnegle er farligt i danmark men

eller at vi ikke skal nyde søde ting som også smager af kanel men jeg synes da

kan spise de ting uden at være bekymret for når vi eksempelvis som forældre giver det til vores børn at vi så risikerer

som fødevareministeren siger altså at det er børn der er problemet og ikke voksne

ville have de her giftstoffer det jeg står med i dag nogle år efter hvor reglerne skal implementeres er at

skal finde nogle løsninger derfor er jeg rigtig glad for at erhvervet har holdt møde med fødevarestyrelsen og

men uden at der altså er kanel med den mængde

i som giver skader så det vil sige har fundet en løsning den fandt man ikke da man vedtog forordningen for der diskuterede man slet ikke om kanelgiflen eller kanelsneglen var i fare men nu kommer

kanel her i julemåneden

sørge for at der i fremtiden når vi skal have kanelsnegle eller når vi giver kanel til

til inden man overskrider de grænser der er anbefalet

erhvervet og fødevarestyrelsen i dag har haft et møde og er blevet enige med hinanden om

få mere viden og at finde en løsning så kanelsneglen kan overleve

at det så også samtidig betyder at vi ikke risikerer leverskader på grund af for meget kumarin